afstemningen for stemte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

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet og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

jeg forstår at det er fru karen ellemann som

egen lov der indeholder regler om ankenævnets kompetence organisation og klagebehandling som nævnt af formanden

behandles lovforslag l en og halvfems samtidig med lovforslag l halvfems da lovforslag l en og halvfems indeholder konsekvensændringer som følge af lovforslag l halvfems ankenævnet for uddannelsesstøtten blev oprettet i nitten

det har fungeret som en klageinstans for afgørelser truffet om statens uddannelsesstøtte statens voksenuddannelsesstøtte specialpædagogisk støtte specialundervisning og handicaptillæg lovforslagene her er en opfølgning på ombudsmandens rapport fra to tusind og ti

ankenævnet ændrer praksis og bliver mere åben om sin virksomhed gennem årene er ankenævnet blevet tillagt opgaver inden for flere nye sagsområder og det har betydet at de klager der har været indbragt for ankenævnet er blevet kan man sige mere

ankenævnets sammensætning og funktion har ikke ændret sig siden nævnet blev oprettet og derfor er det naturligt at ankenævnets kompetencer ajourføres

til den udvikling der er sket på de sagsområder

ankenævnets arbejde bliver offentligt på en hjemmeside for dermed bliver information om klagemuligheder principielle afgørelser og behandlingstider tilgængelige for studerende og andre parter derudover

indebærer lovforslagene at retssikkerheden i ankenævnsafgørelserne styrkes det sker ved at mindst et af medlemmerne skal have en juridisk kandidatuddannelse venstre kan støtte den foreslåede reform af ankenævnet som regeringen har fremsat til behandling

færre og mere tydelige regler er til gavn for de studerende der ønsker en sag behandlet af ankenævnet de får også gavn af forslagets fokus på styrket juridisk kompetence blandt nævnets medlemmer lovgivningen og nævnets sagsområder er blevet mere komplicerede siden nitten

det er derfor rimeligt at stille større krav til nævnsmedlemmers kompetencer det vil sikre en mere professionel behandling af ankenævnets sager og øge retssikkerheden for parterne endelig stiller forslaget krav om at der skal være åbenhed om ankenævnets praksis det er et punkt som ombudsmanden tidligere har kritiseret og som vi her retter op på studerende uddannelsesinstitutioner og andre interesserede kan fremover orientere sig i nævnets arbejde og principielle afgørelser på ankenævnets hjemmeside samlet set er der altså tale om

vi imødekommer ombudsmandens kritik af ankenævnet og vi øger borgernes retssikkerhed hvad der altid

været en mærkesag for socialdemokraterne

det væsentlige i den rapport var ikke en kritik af den konkrete sagsbehandling men en generel kritik af at man måske ikke tog sin rolle som praksisskaber tilstrækkelig alvorligt derfor er vi i dansk folkeparti tilfredse med at

ud over at formanden for

som ombudsmanden pegede på

for borgerne betyder den manglende information om ankenævnets virksomhed kombineret med at su styrelsen i flere tilfælde ikke følger eller vejleder om nævnets retsopfattelse at man i yderste konsekvens er nødt til at klage over samtlige afgørelser til nævnet

afgørelse der var nødt til at klage over det derfor er det selvfølgelig også dejligt at med det her lovforslag

kommer ankenævnet til at skulle offentliggøre principielle afgørelser samt lave en årlig redegørelse som man

kan orientere sig om hvad

om det her lovforslag som for en stor del

går ud på

at skabe klarhed og overskuelighed for borgere og de myndigheder hvis afgørelser kan påklages til ankenævnet for statens uddannelsesstøtteordninger lovforslaget indebærer regler om ankenævnets informationsvirksomhed herunder krav om afgivelse af årlig beretning

offentliggørelse af afgørelser af principiel karakter jeg vil ikke sige så meget mere om

det er allerede blevet nævnt sf synes det er en rigtig god idé

laves derudover synes vi det er rigtig positivt at man også ændrer navnet så navnet bliver retvisende for hvad det er for nogle sager der bliver behandlet

at øge de studerendes retssikkerhed og der ser vi det her forslag som

endnu længere og udvidede den ordning man for eksempel har på københavns universitet

retssikkerhed og hjælper de studerende i sager det kunne vi godt tænke os i enhedslisten at man udvidede til hele vores uddannelsessystem så vi fik

som naturligvis er nødvendige på grund af de mange nye sagsområder vi har her at gøre med sagsområder som udgør et meget meget stort milliardbeløb af skatteborgerbetalte indkomstoverførsler og selvfølgelig er det fornuftigt at der også skabes hjemmel til sekretariat

så de mange institutioner får klarhed over praksis vi ser også forslaget som en styrkelse og sikring

den juridiske kompetence på området og kan uden bekymring

ud over formanden skal have en juridisk kandidateksamen det skyldes ikke mindst at ankenævnet gennem de senere år har fået tilført nye komplicerede sagsområder herunder sager med eu retlige problemstillinger vi får også skabt hjemmel til ankenævnets informationsvirksomhed herunder at nævnet fremover skal offentliggøre afgørelser af principiel karakter og med disse ændringer følger vi samtidig op på folketingets ombudsmands kritik af ankenævnet for at træffe afgørelser uden hjemmel og for ikke at informere tilstrækkeligt om sin virksomhed

den måde får professionaliseret klagebehandlingen på det statslige uddannelsesstøtteområde og hermed også øget

jeg ser frem til udvalgsarbejdet men

fru sophie løhde som venstres

også at det her område er på dagsordenen hos den nuværende regering hver dag yder mange af landets dygtige medarbejdere en højt kvalificeret indsats i det danske sundhedsvæsen

fejl som vi skal lære af

selvfølgelig skal gøre alt hvad vi kan for at forebygge de fire lovforslag som vi her behandler sammen som en stor patientsikkerhedspakke indeholder rigtig mange positive elementer der har til formål at bidrage til mere og bedre patientsikkerhed i parentes vil jeg dog gerne have lov til i al stilfærdighed at indskyde at vi i venstre måske undrer os en anelse over regeringens begrundelse

af lovteksten at det er problemstillinger på private klinikker der har givet anledning til en skærpelse af patientsikkerheden for det første er det misvisende alene at henvise til de private klinikker en række problemstillinger vedrører for eksempel også de offentlige hospitaler tag for eksempel hele spørgsmålet

hvilke typer af medicinsk udstyr der aktuelt forhandles eller tidligere er solgt i danmark på alle landets hospitaler uanset om de er offentlige eller private for det andet synes

skærer alle over en kam

have været en anelse mere fordomsfrit hvis der var blevet skruet bare en lille smule ned for retorikken

af den begrænsede taletid til behandlingen af fire lovforslag på en gang så siger det sig selv

synes det er mærkeligt at vi behandler så mange lovforslag

set med mine øjne den fornødne tid til den grundige behandling som der burde være tid til særligt henset til at klokken

det første lovforslag har til formål at sikre bedre sporbarhed og sikkerhed ved brug af implantater og andet medicinsk udstyr de tidligere sager

der i øvrigt også været stor mediemæssig opmærksomhed om blandt andet brystimplantater hofteproteser syntetisk underlivsnet

patientsikkerhed i forbindelse med brugen af medicinsk udstyr på den ene side er vi dybt afhængige af at der hele tiden udvikles nye og bedre produkter til gavn for patienterne

med mange dygtige virksomheder som står stærkt

på den anden side har vi i fællesskab et stort ansvar for at sikre en høj grad af sikkerhed og kvalitet når danske patienter behandles med godkendt medicinsk udstyr de tidligere sager på området

men fælles for dem alle har været at de har understreget behovet for nogle strammere regler på området både nationalt

i venstre støtter vi alle de foreslåede initiativer vi er helt enige i at overvågningen på det her område skal styrkes

i øvrigt også selv presset på for nationale stramninger der

med til at sikre en bedre sporbarhed ved brug af implantater og andet medicinsk udstyr

kan dog ikke stå alene og vi skal nok heller ikke forsøge at bilde os selv ind at vi løser alle problemer

allerede på men sagt i det her lille lukkede rum er det vist ingen hemmelighed at eu ikke nødvendigvis

på det her område som vi gerne havde set at man

mere tydeligt havde taget hånd om vedrører behovet for at sikre en langt hurtigere og bedre indberetning når lægerne får kendskab til at der er problemer med det udstyr som de bruger

det selvfølgelig rigtig fint at sundhedsstyrelsen nu iværksætter en informationskampagne for at få lægerne til at blive bedre til at indrapportere hændelser med medicinsk udstyr det er godt men spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt

gerne set at regeringen havde taget nogle flere initiativer til at sikre en bedre indrapportering af komplikationer og bivirkninger til myndighederne og initiativer til bedre at hjælpe klinikere der gerne vil

for eksempel det element i lovforslaget der vedrører

der på behandlingsstedet er tilknyttet sundhedspersoner som er underlagt sundhedsstyrelsens tilsynsreaktioner

offentliggøre styrelsens afgørelse eller en berigtigelse og det er sådan set også fint nok at lovforslaget som supplement til de nuværende krav tydeliggør at markedsføringen skal være saglig og at der ikke må anvendes mangelfulde angivelser der er allerede i dag nogle

stramme regler på det her område og det afgørende i den her sammenhæng er så naturligvis en konkretisering

kunne det måske være formålstjenligt hvis ministeren til udvalget vil oversende den vejledning som vi må gå ud fra vil blive udarbejdet inden vi kommer videre til andenbehandlingen af lovforslaget vi støtter som udgangspunkt bestemmelsen

nogle som meget entydigt fokuserer på det

man med formandens tilladelse kunne kalde for slagtilbud på nye bryster uden oplysninger om risici

for komplikationer men indholdet i vejledningen

vil altså være afgørende for vores endelige stillingtagen til det her element i lovforslaget endelig så indeholder lovforslaget en bestemmelse om forbud mod at benytte film eller andre former for levende billeder ved markedsføring af sundhedsydelser på internettet når vi sikrer borgerne for eksempel frit valg af sygehus skal borgerne naturligvis også

træffe et kvalificeret valg her mener vi ikke at det er uvæsentligt at borgerne også har gode muligheder for at indhente information også information der er visuel og levende hvilket i øvrigt også kan være en styrke for dem der måske har svært ved at læse kompliceret og tungt materiale vi kan ikke forvente at alle er lige gode til at læse og derfor har vi principielt heller ingen problemer med

i dag kan benyttes levende billeder og video i forhold til saglig og faglig oplysning om en given sundhedsydelse det afgørende for os er nemlig at markedsføringen er saglig og faglig ikke at den vises med levende billeder på internettet jeg kan så også forstå på ministeren at lovforslaget ikke indebærer et totalforbud mod brug af film video eller lignende det er vi

med lovforslaget vil der altså fortsat

være mulighed for at benytte film eller video på behandlingsstedets egen hjemmeside

forstår lovteksten at det bliver forbudt at give visuelle eksempler på genoptræning hvis et genoptræningsforløb altså en sundhedsydelse samtidig tilbydes det mener vi er

lidt logik i at regeringen ikke har

noget imod at privathospitaler kan markedsføre sundhedsydelser gennem annoncer i aviserne og blade eller for den sags skyld gennem radioen

uha det er farligt hvis man også må vise nogle levende billeder på internettet

at den her del af forslaget vil skabe mindre konkurrence mellem udbydere i sundhedssektoren

nervøse for at det her forslag

endnu et nyt forbud vil betyde at borgerne fremover

muligheder for at hente relevante informationer om udbudte sundhedsydelser der kommunikeres på en for borgerne relevant måde det kan vi selvsagt ikke ikke støtte vi har en grundlæggende tiltro til at borgerne selv kan finde at tage stilling til en video om for eksempel en genoptræningsydelse på internettet når blot der stilles krav om at den er saglig og faglig i det næste lovforslag foreslås det at sundhedsstyrelsen skal gives mulighed for midlertidigt at fratage en sundhedsperson sin autorisation eller midlertidigt at indskrænke vedkommendes virksomhedsområde hvis den pågældende sundhedsperson ikke medvirker ved tilsyn og endelig foreslås det at sundhedsstyrelsen får mulighed for ved påbud at opstille sundhedsmæssige krav til den virksomhed der udføres på et sygehus herunder midlertidigt at give påbud om at indstille virksomheden helt eller delvis hvis de sundhedsmæssige forhold på stedet gør at patientsikkerheden bringes i fare sundhedsstyrelsen har i dag en meget væsentlig opgave i

til sit tilsynsansvar på sundhedsområdet ligesom sundhedspersonalet har

opgave i at medvirke til tilsyn når det

i den forbindelse skal det understreges at sundhedspersoner i al almindelighed lever op til deres forpligtelser herunder også til at medvirke ved sundhedsstyrelsens tilsyn når det derfor

skal vi nok også huske at sige og heldigvis for det at det er med afsæt i undtagelsen frem for reglen

enkeltsager hvor det har vist sig vanskeligt og til tider umuligt at få en sundhedsperson til at medvirke ved tilsyn det skal så i den sammenhæng

også lige tilføjes at der jo allerede i dag i det eksisterende regelsæt er fastsat en række strenge bestemmelser men vi anerkender det

at det rent retssikkerhedsmæssigt kan anses for problematisk at så indgribende

beføjelser som man udstyrer sundhedsstyrelsen med ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed vi vil gerne rose ministeren for at have præciseret en række ting i lovforslagets bemærkninger på baggrund af de modtagne høringssvar

til at præcisere overvejelserne bag afskæringen af klageadgangen og vi vil foreslå at det er noget af det vi måske kan

en nærmere drøftelse af i forbindelse med den videre udvalgsbehandling

baggrunden for det er jo at der igennem de senere år har været en tendens til at tandklinikker og nye tandlægekæder primært benytter sig af udenlandsk arbejdskraft

men vi er enige med regeringen i at det selvsagt også er vigtigt at der altid er en entydig og klar ledelse i form af en fast tilknyttet tandlæge med ansvaret for tandlægebehandlingen og det faglige niveau og dermed også patientsikkerheden vi kan derfor også støtte at det nu foreslås at der på tandklinikker tilknyttes en virksomhedsansvarlig tandlæge med relevant uddannelse i forhold til sygehusets

virksomhedsområde vi kan også fra venstres side bakke op om at sundhedsstyrelsen kan afvise en udpeget virksomhedansvarlig læge eller tandlæge hvis det viser sig at den pågældende er underlagt en tilsynsaktion vi har i venstre noteret os at den

manglende udpegning af en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge medfører bødestraf men vi har umiddelbart haft svært ved at finde

fremgår tydeligt af lovforslaget hvad tidsfristen for udpegning måtte være det kan ministeren måske

positive høringssvar om end tandlægeforeningen

også har en bekymring i forhold til den manglende

videre udvalgsbehandling men grundlæggende kan vi altså støtte det her lovforslag og afslutningsvis vil

at rose regeringen for den samlede patientsikkerhedsspakke der grundlæggende indeholder mange gode

hvis jeg ultrakort skal forsøge

vi altså er positive over for l to og halvfems om end vi gerne havde set at man måske have taget nogle flere ting med

cirka tre fjerdedele af l tre og halvfems vores endelige stillingtagen til det samlede lovforslag

bero på den videre udvalgsbehandling

konstruktivt at samarbejde om eventuelt mulige ændringsforslag så er vi grundlæggende positive over for l fire og halvfems

sidst men ikke mindst er vi positive over for l fem og halvfems

til hvilken kvalitet man kan blive mødt med uanset hvor man møder vores sundhedsvæsen det drejer sig om at

der skal leveres høj kvalitet og der skal leveres en meget høj grad af patientsikkerhed ja patientsikkerheden skal faktisk være helt i top og det er som sagt uanset hvor man falder ind som borger i sundhedsvæsenet og får brug for hjælpen det er sådan at

fra tid til anden ja faktisk meget hyppigt ser

vi møder historier vi møder patientoplevelser hvor borgerne står med den allerstørste undren

hvorfor det her dog kunne ske politisk er vi bundet til mål

sundhedsvæsenet mål som gør at vi altså skal sikre meget høj kvalitet ja og så skal vi sikre lige adgang til kvaliteten og tilbuddene i sundhedsvæsenet og vi skal som sagt sørge for

eksisterer overalt i vores sundhedsvæsen

tilliden til at hjælpen og ekspertisen er til stede og det er uanset om

er behov for hjælp til krop eller sjæl vi er også bundet politisk

kontrollen med sundhedsydelserne skal være god og at kontrollen skal være konstant vi er også bundet

i forbindelse med overtrædelserne er passende er passende

de virker forebyggende den patientsikkerhedspakke som regeringen har fremlagt rummer også de her fire lovforslag forstået på den måde at patientsikkerhedspakken rummer mere end de her fremlagte fire lovforslag

regeringen har ønsket at lave en gennemgang af alle de lovområder som giver borgerne men også de sundhedsprofessionelle den sikkerhed og den ramme hvormed og hvorindenfor de skal arbejde også de lovområder som sikrer hvilken kvalitet det er man forventer man bliver mødt med i sundhedsvæsenet

vi har her i dag en debat om fire lovforslag loven om medicinsk udstyr vi har en revidering af loven om markedsføring af sundhedsydelser den tredje lov er loven om autorisation for sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed og den fjerde og sidste lov er lov om virksomhedsansvarlige læger lad mig give nogle få eksempler på hvordan det er at man med de her lovændringer vil forbedre patientsikkerheden

myndighedskontrol i forhold til dem som distribuerer og importerer medicinsk udstyr vi har inden for de sidste par år haft meget uheldige episoder hvor det har drejet sig om implantater som hofteproteser og brystproteser med lovene bliver der mulighed for i højere grad at kontrollere distributører og importører altså kontrollere de enkelte produkters gang fra produktionen til de bliver indopereret og til at der eksempelvis opstår skader hermed gives der mulighed for at man kan drage folk

hertil stilles der væsentlig større krav i fremtiden og det alene for at sikre en bedre beskyttelse af patienten og forbrugeren der bliver en regulering og nogle forbud i forhold til at bruge film og levende billeder i markedsføringen i den tredje lov

skærpes kravene over for sundhedspersoner som ikke hjælper med til at kaste lys over en sag som kører og som skal afdækkes sanktionerne skærpes den sidste lov vi i dag kigger på er virksomhedsansvarlighedsloven her skærpes reglerne og kravene til læger og i høj grad også til tandlæger sådan at de nu får

hvor det er deres ansvar ligger

vi har lægerne der bærer ansvaret hvis der er en lægefaglig praksis vi har det sådan at det er tandlægerne som bærer ansvaret hvor der er en tandlægefaglig praksis de ting bliver skærpet

der har været mange høringssvar høringssvarene har altovervejende været positive der har været to høringssvar som jeg også bed mærke i at venstres ordfører præciserede her i dag det er høringssvarene fra lægeforeningen og fra dansk sygeplejeråd som har en anke

ikke kan anke til en anden administrativ instans men man skal gå til domstolene hvis man har fået frataget eller fået stækket sin autorisation jeg skal sige at socialdemokraterne naturligvis støtter de her ændringer i de fire forelagte lovforslag vi håber meget at vi i udvalgsarbejdet kan få præciseret tingene sådan at vi kan få et meget bredt

de her fire lovændringer tilliden og trygheden til vores sundhedsvæsen er helt afgørende elementer

borgerne kommer til vores sundhedsvæsen uanset hvilket hjørne det måtte være af sundhedsvæsenet med tryghed og med forventning om at de møder høj kvalitet og høj patientsikkerhed derfor er det væsentligt at det brede flertal

de lovændringer der her ligger

og forslagene til ændringer om det her er dynamiske størrelser vi skal hele tiden være overvågne og lydhøre i forhold til hvad der sker

patientsikkerhedspakken er et rigtig godt udtryk for

hvis det er i sammenhæng med et udbud af en sundhedsydelse

men jeg vil sige til venstres ordfører at vi vil indgå i en dialog som jeg kunne høre at venstres ordfører gerne vil have

frem mod anden og tredje behandling og jeg kan love at vi vil være lydhøre også på det her punkt sådan at vi kan få argumenteret

og faglig og at det er det vi lægger vægt på og stiller nogle krav krav

af en video som faktisk kan være til fordel for nogle af dem

tandlægeforeningen påpeger ved at man kan

det er kun det her med at det i sammenhæng med

så jeg tager ordførerens ord som udtryk for at man er indstillet på at overveje det hensigtsmæssige i det

og jeg vil som sagt rigtig gerne være med til at vi får drøftet de her fordele og ulemper og om der skal laves en justering set i forhold til det der ligger i lovforslaget her i dag men en særlig opmærksomhed har vi behov for at rette mod de her levende billeder og videoer fordi det er et meget meget kraftigt og effektivt

det fordi det er fire forskellige taler jeg står med selv om de ikke er så forskellige som

som er en del af patientsikkerhedspakken vi synes det er en rigtig god idé at vi får styr på mange af

personer desværre kommer til skade en hel masse mennesker de sidste år har vi set en del hændelser hvor læger opererer med medicinsk udstyr som kan have en frygtelig konsekvens for de mennesker som har lagt sig under kniven i

andre ubevidst og dette skal kunne kontrolleres sundhedsstyrelsen skal kunne komme på tilsyn og se alt igennem og samtidig kunne tage en autorisation fra lægerne øjeblikkelig det har vi flere gange i dansk folkeparti ytret ønske om og

vi også glade for at der nu bliver en bedre lovhjemmel til det dog mener vi at man burde stramme op på procedurerne ved at få godkendt medicinsk udstyr på eu plan desværre vil der gå fem år før det kan lade sig gøre

et danmark der står sammen fra oktober to tusind og elleve prioriterer regeringen danskernes sundhed højt alle danskere skal kunne regne med lige adgang til en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen

de lovforslag som regeringen inden for de sidste par uger har

så mange danskere vil komme til at vente i to måneder i stedet for en måned man laver en udredningsret som kun bliver til glæde for cirka tredive procent af patienterne og ministeren mener samtidig at de halvfjerds

som ikke får en diagnose ikke er syge så dem bliver der ikke nogen plan for man indgik en aftale om flere fængselspladser og rykkede derved en hundrede og firs million

til justitsområdet pensionisterne får frataget støtte til køb af håndkøbsmedicin som de får på recept handicappede får frataget retten til en hurtig behandling

betale mere for et høreapparat så det passer ikke

der bliver længere ventelister

nogle af disse forslag vil i det mindste kunne hjælpe begge parter uanset hvem man er og hvor man bliver behandlet l to og halvfems skal sikre at man lettere kan spore medicinsk udstyr som viser sig at skade patienterne formålet er at gøre det muligt at identificere de typer af medicinsk udstyr som aktørerne importerer og distribuerer i danmark det bliver en ordning

skal underrette styrelsen om virksomhedens navn adresse

som virksomheden importerer og distribuerer i danmark det skal selvfølgelig betyde at man får denne sikkerhed

der har været rejst så det ser vi også gerne en løsning på l tre og halvfems indebærer at sundhedsydelserne ikke må markedsføres lige så pågående som almindelige forbrugsvarer eller tjenesteydelser markedsføring skal være baseret på faglige og relevante oplysninger om sundhedsydelser og angivelserne må ikke være mangelfulde dansk folkeparti støtter kravet om at sundhedspersoner som er

sundhedsstyrelsens skærpede tilsyn skal stå nævnt på hjemmesider for de klinikker hvor de arbejder det er vigtigt for os

at borgerne kan føle sig sikre samt at der er den største synlighed

hvor de arbejder samt hvem de er i dansk folkeparti er vi positive over for forslaget men afventer nogle svar på spørgsmål vedrørende de levende billeder

man vil ændre lidt på vi så gerne at det af lovforslaget klart kunne fremgå at levende billeder godt kan bruges når det tjener et informativt

med dette forslag kan sundhedsstyrelsen hvis de sundhedsmæssige forhold på et sygehus en klinik en praksis eller lignende kan bringe patientsikkerheden i fare give påbud til disse hvori der opstilles sundhedsmæssige krav til den pågældende virksomhed eller give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvis

man som alle andre steder i systemet kunne klage over en afgørelse det foreslås at der gives sundhedsstyrelsen mulighed for midlertidigt at fratage en

autorisation eller midlertidigt at indskrænke vedkommendes virksomhedsområde hvis den pågældende sundhedsperson ikke medvirker ved tilsyn det mener vi er udmærket da der har været episoder hvor en sundhedsperson ikke har villet medvirke til at tilsynet kunne gennemføres det kan være fordi vedkommende undlader at følge sundhedsstyrelsens anmodning om medvirken til at oplyse i en sag om den pågældendes egnethed til at udføre sit sundhedsfaglige hverv på grund af sygdom eller misbrug det kan også være fordi vedkommende undlader at medvirke til oplysning i en sag

bedre muligheder for at kunne reagere i forhold til de virksomhedsansvarlige læger

at styrelsen kan afvise

til at gælde for tandlæger det var et hurtigt oprids af de fire taler

vi er positivt stemt over for men der er

enten det angår anvendelsen af medicin eller medicinsk udstyr udførelsen af operationer eller den information der rettes mod patienterne sikkerheden kan aldrig blive god nok der vil sikkert også i fremtiden ske utilsigtede hændelser der vil ske fejl der vil måske være regulær svindel

fra lovgiveres side gøre

for at udvise rettidig omhu i de krav vi stiller til afprøvning af medicin og medicinsk udstyr til indrapportering af utilsigtede hændelser og til indgriben over for de brodne kar der bevidst snyder vi er derfor i det radikale venstre meget tilfredse med den samlede patientsikkerhedspakke som regeringen fremlægger med lovforslag l to og halvfems l tre og halvfems l fire og halvfems og l fem og halvfems tiden tillader ikke her selv med den forlængelse vi har fået bevilget at gå i dybden med alle enkeltelementer så jeg vil bruge min taletid på nogle af de enkeltdele som vi tillægger særskilt betydning i de enkelte forslag

der vedrører styrkelse af markedsovervågningen vil vi sige

vi arbejder hen imod et sundhedssystem hvor alle kan se gevinsten i

mulige viden om hvordan medicinsk udstyr virker det er simpelt hen forudsætningen for at vi kan handle når noget går galt lovforslaget lægger op til at alle dele af sundhedskæden nu kommer til at medvirke hertil

det kan vi klart støtte jeg synes også i den sammenhæng er værd at fremhæve at sundhedsstyrelsen vil iværksætte en kampagne over for lægerne for de er naturligvis også en væsentlig brik

i det hele taget er det efter det radikale venstres opfattelse i høj grad en kulturændring der også er behov for på dette område utilsigtede hændelser er jo netop utilsigtede og derfor er det fuldstændig afgørende med en åben tilgang hvor ingen holder sig tilbage med at

indberette så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre l tre og halvfems angår markedsføring af sundhedsydelser det radikale venstre er meget meget tilfreds med den skærpelse af markedsføring af sundhedsydelser som lovforslaget indeholder sundhedsydelser er og det har flere ordførere jo allerede sagt noget helt andet end andre typer af varer og tjenesteydelser

altid være en risiko og meget ofte også en bivirkning forbundet med sundhedsydelser uanset hvor små uanset hvor nødvendige de måtte være der bliver stadig større muligheder for hvad vi kan gøre i sundhedsvæsenet og der bliver også stadig større efterspørgsel efter for eksempel kosmetiske operationer hos borgerne vi skal ikke bestemme hvad folk har lyst til at få foretaget af den slags ting men vi kan sikre at det i det mindste ikke foregår på en måde hvor folk bliver fristet med en operation til spotpris i internetauktioner eller andet som vi faktisk har set tilfælde af også i danmark

det ske efter overvejelse og baseret på grundig information og ikke på baggrund af en impuls derfor er det rigtig godt at vi får sat en stopper for den mest kreative form for markedsføring af for eksempel operationer at nye bryster det er ikke et skræmmebillede det er noget der rent faktisk foregår loven indfører også et krav om at markedsføring af sundhedsydelser skal være saglig ligesom der indføres et krav om at angivelser om behandling fordele og risici ikke må være mangelfulde det synes vi er på tide kunne man forestille sig det modsatte at markedsføringen kunne være usaglig og informationerne mangelfulde nej næppe så det er alle tiders at det kommer

i dag er det ikke tilladt at reklamere for sundhedsydelser i fjernsynet der vil lovforslaget sørge for at dette forbud nu også omfatter internettet det finder vi er på tide kunsten her er efter vores opfattelse at skelne mellem hvad der er information og hvad der er markedsføring det ikke helt let men det er den skelnen som er den afgørende vi støtter derfor varmt indholdet i l tre og halvfems vi tror at der vil blive et større og ikke et mindre behov for at sætte grænser for markedsføringen i fremtiden

når myndighederne laver indsatser med henblik på patientsikkerheden regeringen foreslår at hvis sundhedspersoner ikke

autorisationen eller indskrænke virksomhedsområdet

radikale venstres opfattelse en absolut rimelig regel midlertidig fratagelse af autorisation vil ikke ske medmindre den pågældende undlader at samarbejde så det er en sanktion som efter vores opfattelse er helt rimelig

ordføreren fra venstre at at man havde visse reservationer her og jeg vil da tilføje at vi er åbne over for den diskussion der er lagt op til i udvalgets behandling af forslaget så vi kan finde en afgrænsning som alle kan bakke op om l fem og halvfems vedrører reglerne for virksomhedsansvarlige læger om l fem og halvfems vil jeg bemærke at der jo her er tale om en udvidelse af den gældende ordning så også sygehuse klinikker

hvor der foretages tandlægebehandling bliver omfattet ligesom der indføres nye krav om at man skal have en relevant uddannelse i forhold til virksomhedsområdet det virker jo sådan set også rimeligt nok at vi faktisk forlanger at folk er uddannet til det de foretager sig det er altså rimeligt og godt i sig selv men det er også en reaktion må man jo sige på en udvikling hvor vi eksempelvis har set nye tandklinikker hvor der ikke er en tandlæge der har haft et klart ledelsesansvar for virksomheden

er rimeligt at det bliver påkrævet nu samlet set er lovforslagene l to og halvfems tre og halvfems fire og halvfems og fem og halvfems et udtryk for at regeringen ønsker at spænde et mere fintmasket sikkerhedsnet

patienterne end det vi hidtil har haft der er også nye tiltag på vej fra eu i forhold til medicinsk udstyr som vil bidrage yderligere hertil det radikale venstre mener at de nye lovforslag er tiltrængte og nødvendige

også fordi et endnu større fokus på sikkerhed og på indberetning af hændelser forhåbentlig vil medføre en skærpelse af opmærksomheden i sundhedssystemet generelt så der reageres langt hurtigere når noget går galt jeg vil gerne kvittere for det

vi indtil videre har hørt fra venstre og dansk folkeparti om de her forslag vi mangler stadig at høre nogle partier men det er vores

uddannelser så godt de kan til gavn for patienterne

når man sammenligner det sundhedsvæsen med

andre lande kan man godt se at vi har noget der fungerer rigtig godt

de ting der er rigtig gode kan man også godt gøre bedre med jævne mellemrum hører vi om skandalesager vi kan alle sammen huske

om brystimplantater men

hvor det handler om muligheden for tilsyn med og information om lægers virke på privatklinikker herunder i forbindelse med kosmetiske behandlinger konkret er der tale om sager hvor den

kommer frem i medierne så hører vi om dem vi bliver forargede og

også mange sager som aldrig når avisspalterne uanset hvor en patient får behandling uanset hvem der behandler af

skal vores danske patienter regne med at både den rigtige behandling den sundhedsfremmende behandling og den sikre behandling derfor er det væsentligt at vi med de fire lovforslag vi behandler i dag sætter patientsikkerheden i centrum derfor indeholder de fire lovforslag både at sundhedsstyrelsen får nye og mere effektive muligheder for at identificere problemer med medicinsk udstyr at vi sikrer bedre oplysning og strengere regler for hvordan man man må reklamere for sundhedsydelser at vi sikrer effektive redskaber til oplyst tilsynssager at vi skaber mulighed for at

forbud til sygehusene og til sidst at vi

nye krav til virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

lovforslag vil være med til at gøre en forskel og jeg glæder mig også til at vi skal arbejde videre med dem i udvalget jeg tror at det bliver

en meget meget stor styrke hvis så

det kræver jo selvfølgelig også at vi hver især gør en indsats for at nå hinanden

gerne sige her fra folketingets talerstol at vi

hvordan vi kan strikke det sammen så også dem der har nogle indvendinger

indarbejdet i lovforslaget

og bede hende om at arbejde videre med dem sosu assistenter sygeplejersker og læger og alle de andre dygtige medarbejdere vi har i vores sundhedsvæsen

stykke arbejde af meget høj kvalitet det betyder at vi alle sammen kan føle os trygge ved at der bliver taget godt hånd om os hvis vi bliver ramt af sygdom eller kommer ud for en ulykke men desværre

gennem det sidste par år set en række eksempler på at patienter er kommet galt af sted i sundhedsvæsenet vi har set en række eksempler på at medicinsk udstyr proteser og implantater

som patienter får opereret ind i kroppen har været farlige for patienten vi har desværre også set eksempler på læger

har været mere optaget af at tjene penge end af patientens sikkerhed når man som patient lægger sig under kniven

skal man kunne stole på at læge og sygeplejerske gør alt hvad de overhovedet kan for at sikkerheden er i orden men man skal også være sikker på at vi fra politisk side har gjort hvad vi kan for at det man får opereret ind i kroppen er sikkert og de fire lovforslag som vi behandler

handler jo alle sammen om at styrke

men vi har lige et par kommentarer til de enkelte forslag l to og halvfems om medicinsk udstyr

lovforslag der gør det lettere at spore implantater og andet medicinsk udstyr hvis det for eksempel skulle vise sig at der er en farlig bivirkning ved en knæprotese så gør lovforslaget det lettere at finde frem til de patienter som har den pågældende protese indopereret og det kan vi sagtens støtte fra enhedslistens side det grundlæggende problem med for dårlig sikkerhed omkring medicinsk udstyr er dog stadig ikke løst problemet er nemlig at eu stiller alt for få krav

der har vi desværre set eksempler på at eu ikke har godt nok styr på patienternes sikkerhed først var det en fransk producent der fik godkendt brystimplantater

men i virkeligheden benyttede han en anden type silikone som er giftig for mennesker så blev hofteprotesen af metal fra depuy dokumenteret farlig og trukket tilbage fra markedet og for halvanden måned siden demonstrerede britiske journalister hvordan man kan shoppe rundt efter en instans som vil godkende ens produkt nærmest uanset hvad det indeholder vi er godt klar over at eu i øjeblikket undersøger området men fra enhedslistens side så vi jo meget gerne at danmark gik foran med krav om at det medicinske udstyr skal være gennemtestet patienterne skal leve mange år med indopererede proteser og det er absolut et rimeligt krav at sikkerheden er i orden det er i øvrigt også en holdning som lægeforeningen har givet udtryk for afslutningsvis til det her lovforslag vil jeg tilføje at enhedslisten også gerne ser at danmark tør gå forrest når det gælder om at forbyde farlig kemi

for eksempel ftalater i medicinsk udstyr når man skal leve med noget som er opereret ind i kroppen så må det være et helt rimeligt krav at man er sikker på at det ikke indeholder hormonforstyrrende stoffer og andre farlige stoffer og her synes vi altså at regeringen er for tålmodig med eu l tre og halvfems handler om markedsføring af sundhedsydelser lovforslaget stiller jo krav om at markedsføring af sundhedsydelser

skal være saglig og at markedsføring af sundhedsydelser ikke må formidles som film det kan vi også støtte det burde

i øvrigt være en selvfølge at markedsføring er saglig men vi er godt klar over

at det ofte ikke forholder sig sådan og derfor mener vi det er et fint krav at stille generelt er enhedslisten

vi begrænser markedsgørelse af sundhedsområdet så meget som overhovedet muligt så vi er jo meget tilfredse med hver eneste opstramning der foreslås her og vil ikke være tilbøjelige til

hvad kan man sige rulle det tilbage der nu ligger her

sundhedsstyrelsen mulighed for midlertidigt at fratage en læge eller en tandlæge muligheden for at virke enten helt eller delvis lovforslaget giver også mulighed for at sundhedsstyrelsen kan stille krav til en konkret praksis på en klinik eller et sygehus dette lovforslag er enhedslisten som udgangspunkt også positive over for vi er jo klar over at der er en diskussion om hvorvidt det er for indgribende over for den enkelte sundhedsperson men i forhold til at en sundhedsperson kan forhindre eller udsætte et nødvendigt tilsyn og dermed jo kan være til fare for patientens sikkerhed anerkender vi behovet for at have en effektiv sanktionsmulighed vi ser dog gerne at ministeren i forbindelse med udvalgsarbejdet kaster lys over hvad det er for nogle konkrete situationer

kan forekomme l fem og halvfems

om at udvide et krav til tandlægeklinikker om at udpege en virksomhedsansvarlig det sikrer dermed at der etableres en entydig ledelse som har det overordnede ansvar for patienternes sikkerhed og for den sundhedsfaglige kvalitet det styrker også sundhedsstyrelsens muligheder for at kontrollere at den virksomhedsansvarlige lever op til sine forpligtelser og forpligtelsen til at fratage retten til at virke som virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge baggrunden for forslaget er jo at vi i stigende omfang ser nye store tandklinikker skyde frem hvor der ikke er en entydig ansvarlig tandlæge i stedet

bemandes klinikken med løst tilknyttede vikarer og også ofte udenlandske tandlæger som ikke kender til det danske sundhedsvæsen så vi støtter forslaget om at der skal være en ansvarlig

det var den sidste bemærkning

til en patient hvis der er risiko for at der er nogle sundhedsskadelige virkninger af de implantater som er blevet indopereret

ikke støtte l tre og halvfems vi har en grundlæggende tillid til at borgere godt kan gennemskue reklamer og vi mener er en indskrænkning af virksomhedernes frihed til at reklamere for deres produkter og vi mener i øvrigt at den frihed i sidste ende er til gavn for borgerne forbuddet mod at bruge levende billeder i reklamer finder vi direkte

l fire og halvfems er vi enige i

skal kunne fratage autorisationen midlertidigt men vi finder det vigtigt at

er vi som udgangspunkt også positivt

der er nogle af de samme problemstillinger om retssikkerheden

det håber vi der kan blive kigget på i

bliver behandlet på en gang for det er et væsentligt område hvor

derudover synes jeg

at det er ærgerligt at udgangspunktet i lovbemærkningerne for det her område for at kigge på patientsikkerhed bliver taget

med udgangspunkt i

at det er årsagen til at man går ind og kigger på det her område der vil jeg blot fremhæve at sundhedsvæsenet altså er meget mere end private sundhedsaktører og noget af det som de her lovforslag har at gøre med

også noget der er på de offentlige behandlingssteder

også underlivsnet og de her hofteimplantater der har været store problemer med tilbage til emnet patientsikkerhed og de enkelte forslag vi ser her en række forslag som vil forbedre patientsikkerheden nogle er

nogle problemer som vi meget gerne ser der bliver arbejdet videre med i udvalget jeg vil

et ad gangen hvis vi tager det første l to og halvfems

når vi har at gøre med implantater og

ses i kølvandet på nogle af de sager der har været om implanteret udstyr for eksempel de hofter der har udskilt metalsplinter

brystimplantater der har vist sig at være yderst sundhedsskadelige og der er en række andre implantater og andet medicinsk udstyr der

er fuldstændig enige i at patientsikkerheden i brugen af medicinsk udstyr skal være i top

også baggrunden for at vi kan støtte det her forslag l to og halvfems

forslag kun er et lille skridt på vejen for at forbedre patientsikkerheden

udelukkende danske importører og distributører og forslaget

vil således ikke have nogen indflydelse på medicinsk udstyr som er indkøbt direkte af udenlandske importører derfor vil vi klart opfordre ministeren til fortsat at presse på for at der kommer nogle ens og klare retningslinjer inden for eu samarbejdet det næste forslag l tre og halvfems har at gøre med sundhedsoplysning der er et ønske i denne patientsikkerhedspakke om at skabe noget noget

bedre oplysning om sundhedsbehandlingen

sundhedsydelserne også er faglig at den har relevante oplysninger at der bliver oplyst om alle de fordele og risici der er ved en given behandling og at der

præcise angivelser af priser og så videre

skal være at de er saglige og at der ikke er nogen som helst former for mangelfuldhed det er vi

fuldstændig enige i fra det konservative folkepartis side

det er vigtigt at man så også i vejledningen gør det meget tydeligt

ligger inden for rammerne af saglig markedsføring

film og levende billeder til markedsføring af sundhedsydelser på internettet i dag er der forbud mod markedsføring af sundhedsydelser i fjernsyn film videoer og lignende og det er et forbud som nu også skal indføres på internettet

vil det betyde at der bliver forbud mod en film på en fysioterapeuts hjemmeside eller

der bliver forklaret hvad det er for nogle sundhedsydelser og hvordan de bliver udført på den enkelte klinik

patientinformation eller markedsføring med i vejledningen hvor der tages udgangspunkt i reglerne om informeret samtykke det vil sige at levende billeder af patientinformation er i orden når de gives efter reglerne

informeret samtykke men selv om det er taget med i lovbemærkningerne

for det betyder at forslaget vil forhindre autoriserede sundhedspersoner i at markedsføre deres ydelser på internettet som

vi kan akupunktur

se her vi har noget af det nyeste træningsudstyr i vores

genoptræningstilbud derimod er der åbenbart fri leg for uautoriserede der også markedsfører ydelser på nettet og det er jo ikke hensigtsmæssigt jeg har fået tilsendt nogle videoer hvor jeg netop har fået stillet spørgsmålet

nu er det ikke muligt for mig at mime eller på nogen anden måde gengive videoerne her fra talerstolen men jeg vil meget gerne sende dem over til ministeren for at få en vurdering af hvorvidt de videoer bliver ulovlige eller ej med dette forslag for det er netop nogle videoer fra nogle behandlingssteders

man mere eller mindre professionelt

egentlig er det enkelte behandlingssted kan

det er for nogle sundhedsydelser som de kan tilbyde spørgsmålet er

bliver ulovlige derudover

ganske sprælsk størrelse og det kan ske at man kommer ind på udenlandske hjemmesider og det vil sige at man kan

støde på levende billeder om sundhedsydelser som stammer fra en udenlandsk virksomhed det behøver ikke at være så eksotisk endda det kunne være et af vores nabolande hvor en udenlandsk sundhedsaktør har en video på internettet ja måske endda med dansk tale og hvor der foregår markedsføring af deres sundhedsprodukt

det giver lovforslaget ikke noget svar på hvilket også fortæller

et svært område hvor man i det bedstes interesse for at skabe større patientsikkerhed nok er ved at få skabt noget

dumme forbud nu tager vi hele det her område omkring levende billeder på internettet med i en diskussion i sundhedsudvalget og vi

videoer som vi vil oversende til ministeren og en række spørgsmål for det er faktisk den del af forslaget der betyder at vi ikke kan støtte l tre og halvfems så er der

fem og halvfems med det ene forslag vil sundhedsstyrelsen kunne give påbud om sundhedsmæssige krav til virksomheden på et sygehus en praksis eller lignende samt midlertidigt fratage

autorisation eller indskrænke dennes virksomhedsområde når der er to forhold der gør sig gældende

ikke vil samarbejde i forhold til at give de nødvendige oplysninger til en tilsynssag og det andet er at en person i en egnethedssag ikke vil efterkomme påbud det er ekstremt vigtigt at en sundhedsperson bliver stoppet hvis denne ikke er egnet eller der er problemer med at leve op til patientsikkerheden i en

når vi oplever sager hvor en klinik eller en person udsætter patienter for alvorlige fejl og vi ser jo gerne at de her personer og her klinikker bliver stoppet hurtigt og effektivt

der faktisk er nogle aktører der mener at det

de her såkaldte egnethedssager at give et arbejdsforbud og endelig at sundhedsstyrelsen i tilsynssager hvor der er fare for patientsikkerheden

autorisation eller indskrænke vedkommendes virksomhedsområde dansk sygeplejeråd fremhæver også

at der allerede i dag er muligheder for at give sanktioner

for at få oplyst hvor hurtigt sundhedsstyrelsen egentlig kan arbejde inden for de muligheder der er i dag

kunne agere hurtigt men hvad er det egentlig der bliver ændret med det her forslag derudover

spørgsmål som er blevet nævnt flere gange i dag

giver mulighed for at kunne påklage sundhedsstyrelsens afgørelse

hvad angår påbud men også i forhold til midlertidig fratagelse

og nu også tandlæge

påbud hvor vi gerne vil have en forklaring på hvorfor det ikke er muligt men umiddelbart har vi det også sådan at vi kan støtte

lige en hurtig opsummering l to og halvfems ja l tre og halvfems der er problemer i forhold til det med de levende billeder på internettet l fire og halvfems der har vi nogle spørgsmål samt mulighed for det med at påklage ligesom vi har det med l fem og halvfems men umiddelbart er vi positive

har et rigtig velfungerende sundhedsvæsen i danmark jeg tror at langt de fleste danskere føler sig trygge ved vores sundhedsvæsen de har tillid til den behandling de får og de

når de har brug for hjælp i sundhedsvæsenet og sådan skal det blive ved med at være det er et rigtig værdifuldt fundament for det arbejde der finder sted hver eneste dag alle danskere

skal kunne regne med lige adgang til en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen derfor er så vigtigt hele tiden

det vigtige er at vi holder fast i at sundhedsydelser skal leveres rettidigt og effektivt og at

en helt bred opbakning til at det seneste års uheldige episoder har vist os at vi bliver nødt til at handle hvis vi vil sikre at den her tillid også vil bestå fremover og at vi også fortsat vil have en

og intakt tillid til vores sundhedsvæsen

der eksisterer for at vurdere om der kunne være behov

og mulighed for flere initiativer

gøre for over en bred kam at sikre mere patientsikkerhed

blev lanceret i september med en række initiativer som skal være med til at forhindre at vi igen kan se sager hvor patientsikkerheden bliver sat på spil det er

giver sundhedsstyrelsen endnu større muskler til at gribe ind i situationer

netop nu førstebehandler vi giver sundhedsstyrelsen helt nye og mere effektive muligheder for at identificere problemer med medicinsk udstyr vi sikrer bedre og strengere regler for

må reklamere for udstyr vi sikrer effektive redskaber til at oplyse tilsynssager og skaber mulighed for at give påbud til sygehuset og endelig stiller vi nye krav til virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

det her lovforslag jo først vedtages og færdigbehandles vi har en spændende udvalgsbehandling foran os

alene ved at der ikke kommer den slags triste historier vi har været vidne til

har et emne vi løbende vil forholde os til det vil være en løbende proces

set allerede nu har øje for at der kan være yderligere steder med behov for at

brodne kar og ting der ikke fungerer ordentligt så jeg tror

patientsikkerhedspakke vi kommer til at diskutere i folketinget

der selvfølgelig er et meget vigtigt og væsentligt eu spor at forfølge og det gør vi også fra regeringens side jeg ser rigtig meget frem til udvalgsbehandlingen jeg fornemmer også at det her er noget der er bred opbakning

vi kan blive enige om og så er der nogle ting vi skal have belyst yderligere jeg vil bare lige knytte en enkelt

man ikke synes at det at det der ligger

vi skal komme nærmere ind på det i i udvalgsbehandlingen både på side fire i de almindelige bemærkninger

lovforslaget bliver det nu fastslået at man godt kan bruge video jeg hører flere der er bekymret for

kan bruge det levende billede mere til at formidle jo det kan man godt

man kan det for det er jo fuldstændig rigtigt at vi mennesker

indtager viden på forskellig vis og der er nogle for hvem det skrevne ord er det bedste og

foretrækker video det der er

en video der beskriver en ydelse ikke også må indeholde reklamefremstød oplysninger om spændende debatter

behovet eller hvad man ligesom kan opnå ved den ydelse og heller ikke

på en hjemmeside og på den samme hjemmeside kan man så se at der er

jeg kan forstå at der er varslet en række spørgsmål og også nogle meget konkrete cases og det

et meget godt afsæt til at finde ud af

jeg ikke tror at vi kan få hele vejledningen for sundhedsstyrelsen færdig for det forudsætter at hele lovforslaget er færdigt men jeg vil se hvad vi kan gøre for at få den del af vejledningen om saglighedskravet færdig til udvalget i forbindelse med udvalgsbehandlingen det

finde ud af hvor bred opbakning der er til de forskellige forslag her i lovforslaget

det videre arbejde med at sikre patientsikkerhed i vores sundhedsvæsen der ligger ud over

vi får en rigtig god og grundig debat og jeg ser meget frem til udvalgsbehandlingen og jeg er ked af

hvis der er mange der synes at det har været til stor gene jeg har selv gennem tiden været med til både at sambehandle lovforslag og

det er en vurdering fra gang til gang og jeg drøftede det faktisk lige med udvalgsformanden

ikke noget der har været presset igennem fra

midlertidig fratagelse

uden tvivl være proportionalt det vil sige

og jeg tror at noget af det der er helt afgørende er at det vil have en præventiv virkning

øge tilskyndelsen til at man samarbejder om at oplyse en sag men lad os da endelig også diskutere det

det her med at vi har behov for at det skal være tidsmæssigt hurtigere

har brudt alle regler for formalia men

selv om de indbyrdes er beslægtede og det er det der har været skønnet

for forklare hvordan vi rent sædvanemæssigt her an

udtryk for en betydelig mængde lovforslag som vedrører ændringer af lovgivningen

jeg spørger ministeren om man synes at det er en hensigtsmæssig måde

rundt om de her lovforslag på og gå i dybden med nogle af de her

er ministerens idé men ministeren har i hvert fald ikke haft noget imod det så det må jeg i hvert fald

én sambehandling der vil vi nok gerne henstille

mængden af lovforslag i en sambehandling